erhvervsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om erhvervslivet og reguleringen totusinde

eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

med henblik på mere overordnet at sikre ordnede forhold på transportområdet

der afsat ressourcer til politiet til en målrettet kontrolindsats for sikring af ordnede forhold politiet har udmøntet initiativet

i en indsats målrettet fire områder øget weekendkontrol kontrol af chaufførers ugehvil i køretøjet overtrædelser afledt af parkeringsrestriktioner på rastepladser og kontrol af arbejdsforhold skatteforhold

opholds og arbejdsgrundlag som led i finanslovsaftalen for to tusind og nitten er der endvidere afsat fem million kroner i

de tilførte midler skal bidrage til at udvikle kvaliteten i de gennemførte kontroller og øge kontroltrykket regeringen har altså sammen med dansk folkeparti styrket kontrollen

det synes jeg har været vigtigt og jeg er glad for de aftaler vi har lavet med hinanden og med de ressourcer vi har tilført området

er det også min forventning at politiet inden for rammerne udfører en effektiv og

hvor det her øgede kontroltryk skal lægges men grunden til at jeg stiller spørgsmålet er jo at justitsministeren

givet mig et skriftligt svar på et spørgsmål hvor jeg spørger hvor mange sigtelser der har været for overtrædelser af køre hvile

i padborg i to tusind og atten der fik jeg et svar der sagde sytten overtrædelser padborg er

på baggrund af utallige tør jeg godt sige henvendelser jeg har fået fra chauffører og fra undrende borgere og fra gud og hver mand om at padborg var plastret til med lovligt og ulovligt parkerede lastbiler

har været sytten sigtelser altså med al respekt sytten sigtelser

på så stort et område

hen ikke har taget den her kontrolopgave ret alvorligt

har følt sig hvad skal vi sige helt rustet til

køre hvile tids bestemmelser derfor vil jeg så spørge

ministerens indledende besvarelse har politiet nu fået en præcis klokkeklar vandtæt procedure for hvordan

overtrædelser af køre hvile tids bestemmelserne der er jo masser af

er der et stort antal sager i øjeblikket der er registreret

meget nej det lyder nærmest som om man faktisk ikke har løftet den her opgave og i mine ører

man har været ved at kontrollere noget andet sådan lyder det

den skriftlige instruks som politiet må have om hvordan man går til denne opgave der må ligge en eller anden tjekliste manual eller noget i den stil

et led i kampen mod social dumping så jeg er

nødt til at høre ministeren hvornår er det at vi

og tager det her slag

det er jo det det hele handler om og hvis der blev

især af køre hvile tids bestemmelserne så ville være sådan at der ikke

et incitament for udenlandske chauffører til at opholde sig i padborg i danmark

derimod ville være tvunget til at køre hjem

jeg går sandelig ud fra at de særlige specialiserede enheder vi har

når de laver de her kontroller

er obs på det her men det er vel også derfor at vi nu i fællesskab over nogle finanslove

politiet har jo kun én interesse og det er jo at få taget alle dem

at nu er kampen mod social dumping

udkæmpes på parkeringspladser rastepladser og på vejnettet og hvor det nu ellers måtte foregå og jeg tror der sidder mange

måske er lidt forundrede over at det kan tage så lang tid

så håber jeg at ministeren er fuldt ud opmærksom på at vi fra dansk

en til enhver tid siddende minister i ørerne for at sikre at den her kamp også udkæmpes

jo har set finanslov efter finanslov hvor det her område er blevet styrket

lande det vil sige danmark

lande som har en drøm om at deres egne økonomiske problemer kan afklares ved at eurozonen

der ikke gennemfører de nødvendige økonomiske reformer

fremlægger det på at jeg er stærk modstander af at tro på at et sådant eurozonebudget kunne være en løsning på de problemer jeg mener at landende selv skal gennemføre den nødvendige

opretning af deres egen politik i stedet for at regne med

bare tyskland og andre lande gør det godt nok kan man læne sig op ad dem og lade være med at gennemføre reformer i sit eget land derfor har der

hvor stort det skulle være hvor hvor grandiost det skulle være og hvad det skulle bruges til og så videre men man besluttede i december måned

og der er mange forskellige ideer nogle af ideerne er faktisk også bare at man i fællesskab går ind og laver nogle puljer

og dermed holde hånden under beskæftigelsen

og elleve dengang vi blev ramt af en finansiel krise der gjorde vi noget tilsvarende derfor er det stadig sådan at danmark holder en dør åben for at hvis man indskrænker et eurozonebudget

og i sig selv fornuftigt

noget jeg umiddelbart er tilhænger af

finansministerens chef statsministeren ved gentagne lejligheder i europaudvalget slå til lyd for at det var en meget

fuldblodsmedlemmer dem der havde afskaffet deres nationale valuta og så pulje b lande som var dem der sådan hang lidt i

er jo et synspunkt vi har delt med statsministeren fuldstændig

og så sige at nu kører vi bare butikken og alle i hængemuler kan så sidde på sidelinjen mens vi styrer biksen

ligesom holdt en dør åben for at danmark kunne være

man vel også at danmarks skal være med til at betale regningen

en fest der sådan foregår på de vilkår at man bare kan komme med til bords uden at

sammenskudsgilde i eu regi da hele bagtæppet bag det her jo netop var macrons tanker om

svært for mig at se og forstå hvilken konkret interesse danmark skulle have

kommer til at medvirke konstruktivt i eller vil danmark stadig væk have den indstilling at det

få så tæt et samarbejde som muligt

eurozonebudget er at de siger at det

penge fra et land til et andet land for nogle af de lande der er i eurozonen ved jo godt hvad der kommer til at

at nogle lande vil undlade at lave reformer for at andre lande så skal betale deres regning

være sådan en opsparing man så bagefter kan trække på så er

været skeptiske hele vejen igennem omkring et eurozonebudget

omtales decideret det gør vi jo fordi vi

perspektiv i gang i forhold til om danmarks retning stadig væk er mod at blive en del af euroen på et tidspunkt

at trække os i den retning bankunionen nu det her

jeg synes det er en dårlig idé med et eurozonebudget alle de tanker der bliver diskuteret når vi har udvidet eurogruppemøde hvor danmark sidder med ved bordet

trækker i den forkerte retning synes jeg men der er

kunne være fornuftigt det er bare små og svage stemmer og derfor

et skifte i retningen

være at der kan komme noget med som kan være interessant for danmark det ser bare ikke sådan ud og derfor vil min spådom i dag være

eller i hvert fald har muligheden for at blive en del af det

er chancen for at det her bliver noget der kan bruges til noget for danmark sådan isoleret set

og jeg har før set større politiske kolbøtter end at man havde et budget i én retning og så pludselig går det i en anden retning og derfor siger jeg at den teoretiske mulighed for at

det er den forkerte retning jeg synes landene selv

bare kan læne sig op ad de stærkeste økonomier i europa og så satse på at de vil levere så stærk en økonomi at man ikke i sit eget land behøver at holde orden i eget hus

har en fælles valuta der betyder at deres valutakurser er låst op på hinanden da valutaen er den samme

den samme valuta så

gruppe af eu lande som har flydende valutaer enten fordi deres økonomi ikke er stærk nok til at de kan knyttes

hvor økonomien er stærk nok men de har valgt at have en flydende valutakurs med alle de risici det indebærer for svensk økonomi og så er der

eurokursen men som ikke fuldt ud er medlem af euroen i øjeblikket er det danmark

men der er jo nogle lande i den kategori som er uden for eurosamarbejdet og som ikke har en økonomi der er stærk nok men drømmer om at komme ind i eurosamarbejdet på sigt

godt tænkes at have et ønske om

møder jeg ikke har været til om hvem der har ønsket hvad

næsten også sagt at andre lande har haft det

er simpelt hen den at sådan som eurozonebudgettet

et budget som er til gavn for lande som er økonomisk dårligt stillede og

set har orden i egen økonomi

i hele forløbet op til beslutningen om eurozonebudgettet at de nordeuropæiske lande altså holland danmark

har modsat sig at vi skulle have det

men på en måde der gør at de eurozonelande der

hvad det var der skulle gøre at danmark

det forhold at der er nogle partier herinde på christiansborg der gerne vil have at danmark udskifter sin valuta kronen

have den samme klare stemme i debatten fordi debatten i sidste ende fører frem til en beslutning blandt eurozonelandene om hvorvidt de vil have et budget eller ej jeg kan advare imod det

også derfor vil jeg gerne repetere at det der blev konklusionen på topmødeerklæringen

det kan finansministeren jo for så vidt godt svare på

hvad er det for nogle lande der er

med til at sende et klart signal til eksempelvis

jeg ved også at nogle af de nye lande fra østeuropa har fået så meget gang i deres egen økonomi at de nu har et berettiget håb om at kunne blive et

forankret i europa at de kan holde sig inden for et udsving på plusminus to procent af valutakursen det tilkommer ikke mig at stå og sige hvilke lande der har ønsket hvad jeg siger bare at jeg godt

har understreget danmarks ønske om budgettilbageholdenhed i eu sammenhæng nu kommer der så et ønske om et særligt budget for nogle lande et ønske som er efterkommet og som man skal har jeg forstået diskutere videre

at fastholde den linje i forhold til budgettilbageholdenhed når man ser flere og flere initiativer køre igennem europaudvalget som er omkostningskrævende

mødes i kredsen af de lande der holder fast i at eus budget også fremadrettet skal være

procent af landenes samlede bni

om hvorvidt det skal være inden for den ramme der er eller uden for den ramme der er og der

jeg opgiver på ingen måde kampen for at holde fast i en budgetrestriktiv linje

vi kommer til at mangle storbritanniens stemme ved ved bordet

tak

en blanding af antagelser om delvist tvivlsomme administrative besparelser og genbrug af gamle penge

af ikkekonkrete besparelser og allerede afsatte

sundhedsvæsen den kommer til at betyde at vi får skabt omkring fem og tredive nye sundhedshuse så nogle af de opgaver der i dag ligger på sygehusene kan rykkes ud tættere på borgerne

skabt tyve nye akutberedskaber der gør at der kommer hurtigere førstehjælp ud til danskere der har behov for det vi får skabt nogle moderne flerelægepraksisser

vi får løftet kompetencerne ude omkring

kommuner der skal have en stadig mere aktiv og central rolle

i sundhedsvæsenet vi får skabt mulighed for at vi

kan gå direkte til behandling hos en fysioterapeut

have henvisning fra deres egen læge

stærkere det er så er finansieret ved en

så er det vores vurdering at der kan laves en besparelse på i alt

årligt fra to tusind og tyve og fremefter det er korrekt at det ikke er fordelt ud på de enkelte finanslovsparagraffer

dengang man lavede erhvervsskoleaftale i sin tid derfor er det

af ministerens besvarelse som var en besvarelse af det jeg spurgte om den første del skal vi jo ligesom have overstået hver gang ministeren har

pressen så frigøres der

vedrørende ikkesundhedsopgaver

i to tusind og en og tyve to hundrede og otte og firs million kroner og i to

de administrationsudgifter vedrørende ikkesundhedsopgaver som fortsætter

fratrækkes de administrationsudgifter som vedbliver og som er på en hundrede og fem og halvfjerds

jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at få få bekræftet

ministeren at det er sådan det hænger sammen men dermed er der jo altså også det helt evidente spørgsmål hvad er det så for nogle konkrete opgaver man kan spare de her

nogle af de medarbejdere der i dag sidder og løser de her opgaver som ikke skal gøre det

mennesker der sidder og arbejder med her administrative opgaver i dag at vide

kommer ved at man ikke længere udbetaler vederlag eller partistøtte

fordi vi afskaffer det politiske niveau en anden del af det i alt to hundrede og halvfjerds million kroner om året kommer ved at gå ind

område der har vi jo sagt at besparelserne på

andre områder er det muligt at lave en besparelse

danske regioner men også i forhold til opgavebortfald det vil være sådan at

administration der ligger i kommunerne og i trafikselskaberne

både i kommunerne trafikselskaberne og regionerne

det kunne som jeg husker det

som grænseoverskridende samarbejder og den slags elementer og så

vi har tværtimod skrevet meget præcist i aftaleteksten at vi kommer til at opretholde

de fire sønderjyske kommuner men også det der

vi kommer til at kigge på hovedstadsområdet for at opretholde det men der er jo nogle områder altså der er jo nogle regioner der har afsat ret store midler i deres budgetter for to tusind og nitten på udviklingsopgaven som de ikke længere skal have

et overordentlig stort beløb og hvis det er sådan at ministeren er så nagelfast i forhold til at det her godt kan lade sig gøre så kan ikke forstå

altså hvis jeg forstår det ret har man jo faktisk kunnet sætte nogle relativt præcise beløb

også i forhold til at servicere det politiske led også i forhold til at servicere

har medarbejdere der arbejder med den her slags og når

synes vi det er meget realistisk at kunne lave en besparelse der på de

opgaver ligger på to hundrede og halvfjerds million kroner om året fra to tusind og to og tyve og fremefter

og som sikrer at der altid er mindst to medarbejdere til stede på den enkelte stue eller mener ministeren at det er forsvarligt

der skal selvfølgelig være gode normeringer ude i kommunerne det er kommunernes ansvar at sikre de gode normeringer og det er deres ansvar at sikre at det

hurtigt svare at jeg ikke mener at vi skal lovgive helt ude på de enkelte stuer den konkrete tilrettelæggelse af normeringerne

ude i dagtilbuddene finder jo sted lokalt og jeg tror ikke på at christiansborg er de bedste til at vide

er der gør sig bedst ude i de enkelte institutioner der kan være institutioner hvor det giver rigtig god mening at have flere pædagoger det kan være en institution som ligger i et boligområde med socialt udsatte børn

vi jo bare ved fra forskning at lige præcis

være andre forhold som gør at man måske har et samarbejde institutionerne imellem eller at man

lige præcis her har brug for flere pædagogmedhjælpere og jeg er altså ikke til sinds

billederne af vuggestuebørn som sad helt alene inde på stuen fordi den eneste medarbejder der

inde på stuen det er efter min opfattelse ikke nogen enkeltstående hændelse for så kunne man jo sige at det kan være hvad det være vil men i samme udsendelse kunne man jo høre andre medarbejdere fortælle at de jævnligt oplevede at være alene med tretten til femten børn eller

svarede tre fjerdedele af pædagogerne i undersøgelsen at de på en tilfældig dag hvor man gik ind og

havde oplevet at være alene med børnene og at de i gennemsnit var alene med en børnegruppe på sytten børn

gennemsnit var alene med den samlede børnegruppe i næsten en time jeg vil sige at jeg forstår at ministeren ikke synes vi skal have alt for stramme lovgivningsmæssige rammer om det her men er ministeren ikke enig i at det er helt uforsvarligt at bemandingen er så ringe at det er nødvendigt at medarbejderne er så længe alene med børn og er det ikke sådan at vi selv om kommunerne naturligvis

væsentligt ansvar for at forhindre at den praksis bliver ved med

bliver udleveret høreværn

skriger jo til himlen det er bare ikke i orden og jeg tror bare at det er svært at komme ud af den situation

der lige præcis var galt i den kommune var

at man planlagde med en massiv overbelægning fordi man gik

om man skulle bygge en ny daginstitution og alt imens man

om man skulle bygge en ny daginstitution glemte man faktisk

var der skemalagt alenearbejde

ikke helt utilstedeligt at vi har så ringe normeringer at man skemalægger

otte tusind mens svarprocenterne er ganske lave i nogle af undersøgelserne er vi faktisk helt nede at have en svarprocent

indkaldt og inviteret en række

møde i næste uge for lige præcis at få lavet en større undersøgelse hvor vi altså både kigger på antallet af hænder i daginstitutionerne og på en række andre

parametre undervejs i løbet af hele dagen således at vi får en ordentlig viden at stå på for selvfølgelig skal der være

sagde hver tredje medarbejder der arbejder med de nul to årige at de oplever dagligt eller flere gange om ugen at de ikke er i stand til at yde børnene den nødvendige omsorg jeg vil derfor spørge ministeren til sidst

ministeren kan forstå at forældre på lørdag protesterer mod de forhold der er på institutionerne

protesterer for minimumsnormeringer altså et lovfastsat luft over hvor mange børn der må være per voksen og vil ministeren ikke give det tilsagn til forældrene

fordi det er fantastisk at se at børneområdet faktisk får så stor en stemme det er blevet high

det blevet igennem de senere år om vi så skal have lovfæstede minimumsnormeringer er jeg så mere i tvivl om fordi jeg er bekymret for det kommunale

ikke har lovet for meget men vi har alligevel prioriteret to milliard kroner til dagtilbudsområdet mens jeg har været minister

til mere pædagogisk personale og det er immervæk mere end det man har lovet fra

tilfreds med at der ikke er udbetalt så meget som en krone til udenlandske arbejdere fra arbejdsmarkedets udstationeringsfond og hvad vil ministeren gøre i den anledning baggrunden for spørgsmålet er jo at der i to tusind og seksten blev oprettet

en såkaldt udstationeringsfond

vigtigt at sige at der jo ikke er blevet

en krone fra arbejdsmarkedets fond for udstationerede

og der vil jeg sige at det jo ikke nødvendigvis

hvor en udstationeret lønmodtager kommer i klemme fordi arbejdsgiveren ikke kan eller vil betale løntilgodehavender som er fastslået ved en fagretlig behandling hvis den fagretlige

er det jo sådan at arbejdsgiveren betaler lønmodtageren den løn han eller hun har krav på og så kommer

han eller hun skylder det er sådan det bør være og hvis ikke arbejdsgiveren betaler kan

en god ting at vi i danmark har sikret den udstationerede lønmodtager på den her måde men det bør ikke være udgangspunktet at det er

der betaler udstationerede lønmodtageres løntilgodehavender det må nu engang være den enkelte

er det også vigtigt at understrege at den aftale skal

evalueres og det vil den blive her i løbet af to tusind og nitten det giver jo rig lejlighed til

den konstruktion har har været og om der er nogle ting som man

og som er aftalt med den pågældende arbejder eller via en kollektiv overenskomst

men fonden blev jo oprettet fordi arbejdsmarkedets parter var enige med tror jeg alle partier her i folketinget om at der er alt for mange eksempler på at udenlandske virksomheder der udstationerer her i landet som det hedder fra andre eu lande

løber fra regningen danske fagforeninger har jo rejst et utal af sager imod den slags virksomheder og det var derfor fonden blev oprettet

hjælpe nogle østarbejdere med at få deres tilgodehavende men

historien viser jo at der ikke er en eneste

noget på trods af at der faktisk har været fire hundrede henvendelser mener ministeren så det er et udtryk for at der

kunne vi jo nedlægge fonden eller mener ministeren at at der er noget galt med reglerne så de skal laves om sådan at udenlandske arbejdere nemmere kan få deres tilgodehavender eller er ministeren enig med enhedslisten i

og at vi skulle gøre noget som var meget mere effektivt nemlig at indføre et kædeansvar hvilket det samme eu direktiv der styrer det her jo siger at

penge fra arbejdsmarkedets fond for udstationerede men det er det samme som at sige at det er

det der nu engang må være afgørende og det er jo også det som herre finn sørensen lægger vægt på

er jo at det skal være den enkelte virksomhed der står til ansvar for den enkelte lønmodtager men jeg er helt åben over for at man nu må lave en evaluering den finder jo sted her i løbet af to tusind

om der er brug for for yderligere ting i den forbindelse når den finder

at der ikke bliver udbetalt en krone

er noget problem så kan vi jo lige så godt lægge fonden ned

til at snakke mere om det så det er da ligesom det svar der mangler er ministeren tilfreds med at

ikke bliver udbetalt noget det lyder næsten sådan og så kan vi

nedlægge fonden hvad er ministerens holdning til det her tror ministeren at alt er i orden ude på de der udenlandske virksomheder at de

får deres tilgodehavende hvis det er tilfældet

godt nedlægge fonden eller har ministeren ligesom jeg en klar overbevisning om at alting

var noget galt med reglerne eller med konstruktionen som sådan

svar på det har jeg ikke rigtig fået indtil nu det bliver skudt ud til en eller anden

for en evaluering som skal finde sted nu her

arbejdsmarked det der må være afgørende er jo at virksomhederne kommer til at betale

jo virksomhederne der skal betale det er nødvendigvis fonden men fonden er lavet for at man

udgifter det synes jeg er fornuftigt så kan man diskutere om der skal være nogle andre mekanismer end dem der er

stedet for en sådan fond som nok ikke fungerer efter det

det var at følge det der egentlig står i det pågældende eu direktiv

skal landene indføre et kædeansvar så man også gerne må indføre en mere vidtgående ordning end det kommissionen foreslår

have den her diskussion det må være den til

ikke det giver mening nu at tage hul på den her diskussion den skal vi gerne vende tilbage til og så må vi se hvem der har

tak for det det næste spørgsmål

ikke vil blive lukket som følge af sundhedsreformen ligesom statsministeren har garanteret det for

hvor vi praktisk talt

jeg svarer gerne igen jeg svarede dengang

med henvisning til udspillet på side syv og halvtreds hvor man kunne se matriklerne af både ærø svendborg og nyborg tegnet ind i sundhedsfællesskabet omkring nyborg sygehus

og jeg svarede også at regeringens udspil til en sundhedsreform ikke ændrer ved den planlagte struktur på sygehusområdet det har jeg også svaret skriftligt

ikke ændres på den fastlagte sygehusstruktur og det gælder både for de en og tyve akutsygehuse

de øvrige sygehuse det fremgår også direkte af aftalen

ikke ændres på den fastlagte sygehusstruktur det fremgår til spørgerens orientering af side seks og tyve og side tre og tredive

blandt andet nyborg ærø svendborg og

etablere de en og tyve sundhedsfællesskaber handler jo om at sikre nærhed og sammenhæng for patienterne sikre at kommunens aktiviteter psykiatrien sygehuset og almen praksis bindes tættere sammen så vi ikke oplever at hver femte patient

det er også vigtigt at sige at de en og tyve sundhedsfællesskaber jo også i forhold til det fynske sundhedsvæsen vil være en forpligtende ramme omkring et stærkere samarbejde hvor vi også løfter kvaliteten så nej regeringen har

om at lukke hverken nyborg sygehus

kan få afklaret i dag sådan at spørgeren og hans partifæller ikke bliver ved med

nyborg får det her spørgsmål og det er faktisk sådan at borgerne

svar der er kommet indtil videre og derfor

det regeringen har gjort lige nu og her er

at tegne et kort over hvordan sundhedsvæsenet ser ud nu og den situation vi jo kommer til at stå i i fremtiden hvis den her aftale bliver til virkelighed er at vi får en ny situation hvor der er andre

der skal beslutte strukturen for det danske sundhedsvæsen

for eksempel på fyn hvem er det der beslutter det i fremtiden

er et helt nyt lavpunkt som vi ser hos socialdemokraterne hvor man tager patienterne som gidsel og går rundt

på trods af at det står sort på hvidt både i det oprindelige udspil og i aftalen vi har lavet med dansk folkeparti at der ikke ændres ved sygehusstrukturen og at det både gælder for de en og tyve akutsygehuse og for de øvrige sygehuse

synes er et nyt lavpunkt for socialdemokraterne derfor må jeg også sige at sundhedsreformen jo handler om at styrke det nære sundhedsvæsen det handler bestemt ikke om at lukke

jeg besøgte nyborg sygehus i sidste uge havde vi også en god dialog om hvad det egentlig er for nogen funktioner man med fordel kunne styrke i det nære sundhedsvæsen

i det fremtidige sundhedsvæsen hvis den her aftale bliver til virkelighed hvem er det så der tager beslutningerne om hvor mange sygehuse der skal være og hvem der eventuelt skal lukkes på fyn

svar på fra ministeren og det er jo derfor utrygheden er der hos mig og det er også derfor utrygheden er der

jeg man som gidsler og det må jeg bare sige

og kender hele forspillet der var op til valgkampen i to tusind og elleve hvor den daværende socialdemokratiske formand og et fynsk folketingsmedlem gik ind og udstedte garantier for svendborg sygehus akutmodtagelse som man bagefter løb fra selv om man havde skrevet under på det

på et meget lille sted til gengæld kan jeg sige fra regeringens side og

har lavet sammen med dansk folkeparti i fremtiden bestemmer hvor mange sygehuse der skal være på på fyn og hvis der ikke skal være det antal der er i dag

rundt i landet sammen med sine partifæller og skabe utryghed og tage patienterne som gidsler og det

behov for at sige at jeg synes er et nyt lavpunkt fra socialdemokraternes side med etableringen af sundhedsfællesskaberne

i høj grad kommunalbestyrelserne via borgmestre og sundhedsudvalgsformænd som får et sæde i sundhedsfællesskaberne og som også vil have en stemme fremadrettet

så hvis man tror at det at borgmestrene sidder med vil

at det er væsentligt ligesom at sige at den skræmmekampagne som spørgeren turnerer rundt med på amager og på facebook hvor man ligesom har lavet kampagne om at

er ærgerligt at det er det niveau vi er nået til i debatten fra socialdemokraternes side amager

som en del af sundhedsreformen det fremgår også klart og tydeligt sort på hvidt af den aftale vi har lavet med dansk folkeparti at der ikke sker ændringer i sygehusstrukturen som følge af sundhedsreformen hverken for de en og tyve akutsygehuse eller for de øvrige

at forholde sig til fakta

få beslutning i forhold til amager

det sundhedsvæsen danmark skal og grunden til

at sikre en markant højere grad af koordination på tværs af landet og også understøtte den nationale retning for sundhedsvæsenet fordi vi ønsker ét sundhedsvæsen i danmark og ikke et sundhedsvæsen med fem forskellige standarder

it systemer fordi man køber it systemer ind

en større koordinering også en større koordinering på det højt specialiserede område så man som patient kan få en ordentlig behandling af høj kvalitet uafhængigt af hvor man bor i landet det er de ting der blandt andet bliver forankret omkring sundhedsvæsen danmark det vi til gengæld

lægger ud i forvaltningerne i forhold til det nære og

det sammenhængende vil jo være forankret ude i sundhedsfællesskaberne

vil indgå i et sundhedsfællesskab og hvor

amager hvidovre hospital fortsat vil komme til at dække op mod de her tohundrede og halvtredstusind københavnere som ikke vil opleve ændringer i den gode betjening de får på amager

søren gade og mange andre i øvrigt giver udtryk for nemlig at når

beslutningerne bliver rykket et led væk fra borgervalgte repræsentanter så er der en risiko for på sigt hvad enten det

som ikke nødvendigvis har en lokal forankring derfor gentager jeg bare mit spørgsmål for jeg synes ikke at ministeren svarede på det

der i fremtiden ikke til næste år hvis

man gennemfører den her sundhedsreform jeg har forstået at regeringen vil bevare tingene som de er lige nu i hvert fald

forskellige sygehuse er det sundhedsvæsen danmark eller er det sundhedsfællesskaberne selv

fører valgkamp på at bevare et sygehus som ingen vil lukke det handler netop om amager hospital som vi taler om i dag

på amager bekymrede for om deres lokale nærsygehus stadig væk skal eksistere det synes jeg er

at de tohundrede og halvtredstusind københavnere der er tilknyttet amager hvidovre hospital fremover skal henvende sig på bispebjerg selv om det også er faktuelt ukorrekt

og sige at det hverken bliver i sundhedsfællesskaberne eller

bekymring for fremtiden for amager hospital er ikke noget jeg har fundet på

forstå ministerens svar således at det hverken er bestyrelsen i sundhedsvæsen danmark eller sundhedsfællesskaberne der træffer

om eksempelvis akutklinikken som var snublende tæt på at lukke tilbage i efteråret sidste år men

både på akutklinikken i praksiskliniken og på den øvrige del af sygehuset som hver dag gør en forskel for patienterne og som sådan set ikke ønsker at være en del af den valgkamp som spørgeren har iværksat og den skræmmekampagne hvor man har taget patienterne som gidsel

set at socialdemokraterne ikke bare spørgeren men socialdemokraterne generelt skulle overveje hvad det er de sætter i gang

turnerer landet rundt og påstår at der vil blive lukket sygehuse som følge af sundhedsreformen når det er faktuelt fuldstændige forkert det fremgår sort på hvidt

at ændret på sygehusstrukturen hverken for de en og tyve akutsygehuse eller for de øvrige sygehuse og dermed amager

sundhedsfællesskaberne selv ergo må det jo så enten være i folketinget eller på ministerens skrivebord kan ministeren ikke bare fortælle

i fremtiden træffer beslutninger om hvilke funktioner der er på hvilke sygehuse

flere patienter det er flere ældre medborgere som har behov for flere sundhedstilbud og også nogle sundhedstilbud der ligger tættere på hvor de er i dag

funktioner man sådan set med fordel i samarbejde mellem almen praksis psykiatri sygehus og kommune kunne forankre

sundhedsfællesskabet sidder med og er repræsenteret ind i sundhedsforvaltningens bestyrelse i relation til at sikre at man

man også har den overordnede planlægning for så vidt angår den fremtidige

der spørgeren vil hen når spørgeren henviser til det udkast der

må man sige at sundhedsreformen jo ikke ændrer på den sygehusstruktur vi har

de en og tyve eller for de øvrige sygehuse det betyder jo også at amager

og ikke mindst på på amager men i forhold til hospitalsplan

og fem og tyve som jo er et høringsdokument og ikke noget vedtaget dokument i region hovedstaden kan sådan set ikke sige hvad region hovedstaden har tænkt sig at gøre med det her dokument

sine partifæller om det altså ledelsen i region hovedstaden

mere nærhed og sammenhæng for borgerne ved at oprette en nærhedsfond på

i vores nære sundhedsvæsen og bygger nære sundhedshuse moderniserer almene praksisser

uddanner to tusind ekstra sygeplejersker uddanner en hundrede og tres ekstra almenpraktiserende læger og her og nu sender

op mod tre hundrede og tyve yngre læger ud i almen praksis det gør vi for at styrke det nære sundhedsvæsen

i budget to nitten og som indgår i overslagsårene i regionernes budgetter

i regionen at der skal bygges dette eller hint

men ikke et eller andet høringsdokument som spørgeren vel dybest set burde spørge sine partikollegaer

syvende og sidst træffer beslutninger om hvilke funktioner der skal være hvor i fremtiden

en politiker der repræsenterer mine vælgere ude på amager

ved med at være en matrikel på amager hospital der er allerede

i ministeriet er det i sundhedsvæsen danmark

at jeg kan arbejde for

er en hospitalsplan som ministeren ganske rigtigt siger er i høring lige nu men

på amager snublende tæt på ikke at blive en del af den fremtidige hospitalsplan

borgervalgte repræsentanter fra forskellige partier der kæmpede for det

man i region hovedstaden har besluttet sig for at sende i høring at akutklinikken på amager skal bevares

eller hvad sker der med den hospitalsplan hvis

får lov til at fortsætte sammen med dansk folkeparti

et stykke lovgivning om at man nedlægger regionerne

eller er det bare

er mejslet i granit i al fremtid

og tager patienterne som gidsler i en påstand om at amager

er et lavpunkt i den debat

vi ønsker at vores kommunalpolitikere altså de

landet der er forankret i kommunerne skal tage

borgmestre og sundhedsudvalgsformænd ind i de en og tyve sundhedsfællesskaber så alle otte og halvfems kommuner er repræsenteret

lokale politikere i ens nærområde derudover

almindelig borger også kan søge indflydelse der

det bliver der gjort af alle mulige gode årsager

særlige forhold man gerne vil gøre gældende i de diskussioner hvor er det beslutningerne

milliard kroner placerer vi i nærhedsfonden vi skaber også en og tyve sundhedsfællesskaber og alene de sundhedsfællesskaber der bliver skabt i region hovedstadens område kommer til at disponere over cirka en milliard

kommune sygehuspsykiatri og egen læge kan finde ud af

skal vi modernisere nogle af de lægepraksisser

og styrker det nære sundhedsvæsen det synes jeg er ærgerligt

det som vi bare gerne vil vide

været at nedlægge funktioner på blandt andet amager hospital

ret mange som er født og opvokset ude på øen som ikke

så ministeren skal ikke føle sig truffet jeg har i mange år ment og arbejdet for og gået til valg på

skal bevares det der så er den aktuelle diskussion er at vi er nødt til at finde ud af

herre søren gade og herre jacob jensen fra ministerens eget parti

interesseret i at vide hvem der træffer de beslutninger i fremtiden

vi gør op med med den nærhedsreform som vi har aftalt med dansk folkeparti hvor vi ekstraordinært laver en nærhedsfond på otte

moderniseringer af lægepraksisser og sundhedshuse i hovedstadsområdet så vi kan få

og tager patienterne som gidsler og siger at amager

i københavns lufthavn når man med meget stor sikkerhed ved præcis hvor fugleflokkene befinder sig da det tydeligt fremgår af den i to tusind og atten indkøbte og installerede

for sammenstød mellem fugle og flyvemaskiner ved start og landing er så lav som overhovedet muligt fugle og flyvesikkerhed har derfor også stor bevågenhed i ministeriet og er et særskilt fokusområde for trafik bygge og boligstyrelsens arbejde med luftfartssikkerhed det er københavns lufthavn som har ansvaret for sikkerheden i lufthavnen herunder at sikre at fugle ikke krænker hensynet til sikkerheden ved start og landing i lufthavnen det er så trafik bygge og boligstyrelsens ansvar at vurdere om de sikkerhedsmæssige tiltag der finder sted

københavns lufthavn er tilstrækkelige jeg ved at trafik bygge og boligstyrelsen som led i denne myndighedsrolle er i løbende dialog med relevante interessenter om emnet herunder lufthavne luftfartsselskaber og foreninger såsom pilotforeningen jeg er således ikke i tvivl om at luftfartsmyndighederne tager problemstillingen om fugleflokke i nærheden af lufthavne alvorligt jeg er ikke bekendt med de tekniske detaljer om den pågældende fugleradar og vil derfor opfordre spørgeren til at stille sit spørgsmål som et udvalgsspørgsmål

hvis københavns lufthavn der har ansvaret

sikkerheden vægter økonomiske hensyn højere end passagerers og flybesætningers sikkerhed og så dækker over en økonomisk interesse ved at kategorisere problemer med fugleflokke som noget andet hvilket betyder at problemets omfang er ukendt bramgæs og grågæs udgør et betydeligt problem da gæssene har fået lov til at formere sig

for eksempel i to tusind og atten over titusind nye bramgæs på saltholm og peberholm baseret på miljøstyrelsens yngletællinger myndighederne gør ikke noget lige pludselig har vi en dansk gentagelse af uheldet på hudsonfloden i to tusind og ni

for eksempel blev klm den ottende februar i år ramt af gæs og fik motorstop på den ene motor lige efter overflyvning af kongelunden på vej mod syd og med brandlugt i kabinen

returnere flyet straks på én motor

problem hvis farlige kollisioner med fugle der faktisk sker ugentligt

jan erik messmann er pilot og taler med mange mennesker og jeg vil rigtig gerne svare på de meget detaljerede og tekniske spørgsmål som herre jan erik messmann stiller det er før set at det har været relevante spørgsmål så det er det muligvis også her men det kræver at jeg har en mulighed for at sende spørgsmålene til de relevante myndigheder herunder lufthavnen for at høre

at københavns lufthavn overholder alle sine forpligtelser jeg vil derfor spørge ministeren her til sidst når nu ministeren er blevet gjort opmærksom på problemstillingen om ministeren agter at tage kontakt til københavns lufthavn og bede om en skriftlig forklaring på københavns lufthavns procedure

at oplyse piloter om fugleflokke når københavns lufthavn kan se fugleflokke på radaren men ikke

det lød ikke som om ministeren rigtig kunne svare og det burde vi måske have taget højde for

værsgo så er det herre rasmus prehn socialdemokratiet

nedlægges og det fremover kun bliver syv kommuner i hvert trafikselskab

som den selv finansierer det ændrer nedlæggelsen af regionerne ikke på i dag bestemmer regionsrådet over den regionale bustrafik og privatbanetrafik som regionen finansierer disse beslutninger om regional kollektiv trafik der i dag træffes af regionsrådet skal fremover træffes af trafikselskabets bestyrelse bestyrelsen i hvert af de nye trafikselskaber består af syv medlemmer udpeget af kommunerne i området kommunerne skal altså udpege syv

kommunalbestyrelsesmedlemmer til at repræsentere kommunerne under et hele ligesom kommunerne i øvrigt gør i dag bestyrelsen har inden for de rammer der fastsættes i loven det overordnede ansvar for selskabet ingen kommuner får instruktionsbeføjelser over for medlemmerne af trafikselskabets bestyrelse de beslutninger som bestyrelsen træffer er derfor ikke truffet af tre fem eller syv kommuner som spørgeren fejlagtigt mener trafikselskabets bestyrelse skal træffe beslutning om regional bustrafik og privatbanetrafik det skal som i dag foregår i en åben proces hvor brugere og interessenter i den offentlige servicetrafik inddrages

altså skeptiske på det her område fordi i dag har vi regioner

varetage de interesser der sker på tværs af kommunegrænser når man fjerner det led kan vi være bange for at

sikre sammenhængen på tværs af kommunegrænserne

man i sin tid nedlagde amterne og lagde mere ansvar over til kommunerne der havde vi flere konkrete eksempler på

nabokommunen kunne få den busbetjening de havde lyst til fordi som kommunerne sagde

vi skal bakke op om det det må være den anden kommune der skal tage sig af det

til at mangle det koordinerende led på tværs af kommunegrænserne når man nedlægger regionerne og når man tilmed

bliver det relativt få der kommer til at repræsentere de forskellige områder og derfor kan vi være bange for at der er nogle kommuner der sættes helt uden for indflydelse

ender som sorteper i det her spil

at blive nedlagt det

nu skal vi have det her nye hot

og hvor vi skal have de forskellige systemer til at tale bedre sammen

jo lidt underligt at man i resten af landet vælger at sige at alt det der er koordinerende

så laver vi en lillebitte snæver bestyrelse hvor end end ikke alle kommuner kan være repræsenteret

hvad er ministerens svar til for eksempel morsø kommune eller hjørring kommune eller mariagerfjord kommune som risikerer ikke at få et sæde i den her bestyrelse

er det i bestyrelsen for det regionale trafikselskab vil kommunerne have sæde og det vil de med syv bestyrelsesmedlemmer og de vil selvfølgelig blive valgt

regionen dækker nogle gange vil det måske gå på skift man kunne forestille sig

tre vestligt liggende kommuner på skift sender en repræsentant som så kan repræsentere dem alle tre

og det er jo lige sådan som det i øvrigt er i et regionsråd hvor det også er sådan at man

folk og det er ikke nødvendigvis alle kommuner der får en valgt til regionsrådet for det kan være at

hel region jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle være nok

selvfølgelig kan der være repræsentation fra alle dele af en region og det vil der jo også være det er da ikke sådan

at det kun er de østlige kommuner i en region som vil

være repræsenteret i bestyrelsen det vil selvsagt også de kommuner der er beliggende for eksempel i den vestlige del af det regionale trafikselskabs område så jeg synes at

sådan mere har karakter af at man gerne vil

den logiske brist

fuldstændig modsatte i resten af landet at man splitter det op man allerede har og kan ministeren ikke medgive at der er tale om færre bestyrelsesmedlemmer i nordjyllands trafikselskab når det bliver lavet om end der er

at regionen ikke har sæde der fordi regionen ophører med at eksistere det samarbejde vi lægger op til i hovedstaden er jo på tværs af forskellige trafikformer som i dag er splittet men i de øvrige dele af landet er trafikformerne jo ikke så mange som i hovedstaden og derfor kan man jo ikke koordinere mellem s tog og letbane og busser i vestjylland for der findes kun busser der findes ikke s tog og letbaner så det er jo et

jo bare udtryk for at en eller anden

i bliver ramt det var ikke tilsigtet men i skal nok klare det det er jeg sikker på om de store nedskæringer på universitetet mener ministeren så at regeringen vil fjerne det omprioriteringsbidrag der var medvirkende til

to og tyve fører vi omprioriteringsbidraget tilbage til uddannelsesinstitutionerne vi bruger rigtig mange penge på uddannelse i år regner vi med at tilskuddet til de videregående uddannelsesinstitutioner bliver mellem femten og seksten milliard

som for universiteterne er cirka ni milliard kroner jeg anerkender fuldt ud at det

opgave at gennemføre besparelserne der følger af omprioriteringsbidraget men der er muligheder ledelsen på aalborg universitet

fokus på at effektivisere opgaveløsningen det gælder i øvrigt også på de andre institutioner så når jeg til et debatarrangement på

også tak for den omsorg som ministeren viser over for de mange mennesker der er blevet berørt af det her det er jo de ansatte som har oplevet

blevet afskediget det er de afskedigede selv det er de berørte familier og det er også de studerende som

omsorg i forhold til det her det der bare er ved det er jo at ministeren ikke kun

omsorg eller en medfølelse ministeren siger direkte at

ikke var tilsigtet tilsigtet hvis ministeren kunne bestemme havde han gjort det på en anden måde skal man jo nærmest forstå

var det virkelig ikke meningen var det ikke tilsigtet var det

det ministeren ville vil ministeren så lave noget om nu står der så her i spørgsmålet noget om omprioriteringsbidraget men det kan jo også være hele taxametersystemet

færdiggørelsestaxameteret

til at få deres kandidater hurtigt færdig det skruer man ned for og så skruer man op for et beskæftigelsestaxameter man lægger det lige præcis der hvor dem der bliver dimittender fra aalborg

et tilskud er det sådan at ministeren nu her efter at have besøgt aalborg

have tænkt sig om er kommet til den erkendelse at

ministeren faktisk sagde det var ikke tilsigtet vil ministeren

de har opnået oppe på aalborg universitet i debatten som vi havde i

det er jo tilsigtet vi

også rammer aalborg universitet

en anden debat der kom til at handle om de andre ting

designet det ud fra at ramme aalborg universitet det er jo ikke tilsigtet

nu ministeren er blevet bekendt med

et universitet der netop gør det fremragende som aalborg universitet gør får sine kandidater hurtigt færdige men også får kandidater i beskæftigelse ganske vist en lille smule senere end andre men i beskæftigelse

set i det klare lys at ministeren

det var altså ikke tilsigtet aalborg universitet får faktisk deres kandidater i beskæftigelse skal vi lave det lidt om skal vi lige skubbe den grænse lidt

er i nærmest lidt efter aalborg universitet

nej det er vi ikke og det var derfor jeg sagde som jeg gjorde her så nej det giver ikke anledning til

aalborg universitet bliver de kompenseret for

og så falder kompensationen men der kommer dog en

alligevel selv om man her ved at der er et universitet der objektivt set leverer på en række parametre så har man sat sig ned og lavet et system som rammer

boner positivt ud på en række kriterier

så det var tilsigtet ministeren mener ikke det han sagde til de

vi havde brug for at lave nogle ændringer

mest internationale universiteter

til mig som minister at jeg skal lave værnsinitiativer for at sikre at udgifterne til vandrende

som ikke bliver i danmark så rammer det

designet for at ramme aalborg men de rammer aalborg og det

er herre lars aslan rasmussen

lag vi taler samme sprog og deler en række fælles værdier folkeskolen er en af de vigtigste veje til en god integration og det udgør fundamentet for et stærkt og velfungerende samfund derfor er socialdemokratiet meget bekymrede over den stigende opsplitning som vi ser i vores skolesystem når børn går i skole skal det være noget der styrker integrationen og ikke det modsatte skolen er et sted hvor man

sted hvor man tilegner sig nogle helt grundlæggende værdier og hvor man gør sig klar til at være en aktiv borger i danmark og en del af det danske fællesskab derfor skal man være meget opmærksom

når der er skoler hvor det direkte modsatte sker særlig alvorligt er det på nogle af de muslimske friskoler

og hvor der tales arabisk og hersker helt andre spilleregler end i folkeskolen og i det danske samfund

skoler i danmark hvor eleverne forbydes at have danske venner og kærester hvor der udøves social kontrol med eleverne også uden for skoletiden og hvor der bevidst gøres forskel på piger og drenge

vi ønsker

hvor man kan leve et helt børne

og vores kulturelle normer og værdier hvor man som lille er blevet passet hjemme for så bagefter at komme i en muslimsk friskole og efterfølgende måske på et muslimsk gymnasium det mener vi er fuldstændig ødelæggende for sammenhængskraften i vores samfund derfor ønsker

reelt opgør med fri og privatskoler der drives på grundlag som strider mod danske værdier og hæmmer integrationen så alle børn vokser op med lige muligheder og dermed får det bedste afsæt for en god fremtid i danmark derfor har vi også et klart politisk ønske om at gøre op med fri og privatskoler der skader integrationen derfor har vi også foreslået at man kunne ændre tilskudssystemet til fri og privatskoler

i stedet bliver man ved med at øge kontrollen med de frie grundskoler på en række punkter det bliver sværere at modtage tilskud fra ikkevestlige lande

bliver mere gennemsigtigt hvor donationerne kommer fra samtidig øges kontrollen med personkredsen omkring nye og eksisterende friskoler og der kommer mere åbenhed

det er rigtig godt men det er ikke godt nok

ikke nogen hemmelighed at vi ønsker at man gjorde mere end det som jeg var inde på før så vi helst at man lukkede de skoler der skaber parallelsamfund for det her lovforslag dækker ikke alle pengedonationer men kun dem

trods for at et flertal i folketinget og pålagde regeringen at man skulle forbyde alle ikkevestlige udenlandske donationer

det gælder blandt andet muligheden for at friskoler kan oprette underafdelinger men det er en mærkelig zigzagkurs at man først øger kontrollen et sted

samtidig vælger at slække på kontrollen et andet sted for det er åbenlyst at det besværliggør kontrollen med de muslimske friskoler hvis man tillader dem at strække sig over et bredere område det er uholdbart hvis man vil sætte en stopper for at stater og organisationer i mellemøsten aktivt forsøger at eksportere og udbrede radikale fortolkninger af islam

danske friskoler vi vil derfor gerne stille to ændringsforslag til lovforslaget som vi ellers støtter for det første

ønsker vi at muligheden for at friskoler kan oprette underafdelinger tages helt ud af lovforslaget for det andet og det

om pengegaver

det bliver muligt for alle mulige udemokratiske personkredse

nittentusinde og nihundrede og nioghalvfems kr

og så har vi reelt svært ved at have kontrol med hvem der giver pengene vi ønsker en beløbsgrænse på nul

ikke er muligt for hverken udenlandske foreninger stater eller

at blande sig i vores skolesystem ellers

om om de øvrige dele af lovforslaget og jeg skal sige på vegne af fru marianne jelved der er til

koncentreret sig om nemlig om donationer uden for eu og eøs der er også det at man skal forklare hvorfra man har fået donationen og alle donationer bliver nu fremover

så mit spørgsmål er om

socialdemokraterne ikke kunne tænke sig at tilslutte sig den her aftale vi er selvfølgelig glade for at

det havde jeg næsten også forventet

indgå i den her aftale på linje med regeringen og dansk folkeparti som i første omgang har aftalt

man ikke kan være så kreativ og snyde systemet uanset hvad der er åbenhed omkring

jo også medgive at det bliver lettere for muslimske friskoler

snyde sig til ulovlige tilskud

længere er anonyme og fordi man blandt andet skal forklare

jeg har lidt svært ved at forstå kritikken for i forhold til beslutningsforslaget

jo langt flere stramninger så burde socialdemokraterne egentlig være glade og kunne tilslutte

mange af de her fonde hedder jo ikke erdogans frihedsfond

i nogle små beløb og stadig væk støtte via udenlandske penge og der kan vi måske senere

man kan sige at i selve lovforslaget her er det jo begrænset

kunne jo være rigtig mange sammenhænge blandt andet især i landdistrikterne hvor man faktisk har behov for

friskole i i den største by og hvor

at lave en mindre afdeling i en nærliggende landsby derfor synes jeg

gerne styrke folkeskolen og uanset hvordan man vender og drejer det her så

privatskolerne nogle bedre vilkår end de ellers ville

folkeskoler sagtens kan have fælles ledelse

de også taler landdistrikternes sag jeg har helt klart

det her som en god mulighed især for yderområderne jeg vil bare høre ordføreren er det ikke korrekt at hvis man ikke vil være med til det her så rammer man jo netop de tyndtbefolkede

også gør det lettere for nogle af de privatskoler der er rigtig problematiske

på bekostning af folkeskolen som vi stadig væk

er det så imellem de to dele der handler om det med

vil gerne helt ned på nul kr donationer fra udlandet men at

den del der handler om at

der kalder sig alt muligt andet og så finder man ud af at det er

penge fra tyrkiet vi har masser af sager vi har haft en shiamuslimsk prædikant der

som har givet penge via nogle forskellige fonde og som samtidig har udsendt fatwa mod homoseksuelle der siger vi bare at hvis beløbet er nul

bliver det i hvert fald umuligt uanset hvor kreativ man er ellers kan man jo gøre som vi har set venstres politiske ordfører fru britt bager

fra oktober to tusind og atten som dansk folkeparti havde i salen hvor vi foreslog at friskoler ikke måtte modtage støtte fra lande uden for

landene regeringen var på det tidspunkt imod men beslutningsforslaget blev støttet af socialdemokraterne og sf hvilket skabte et flertal det var vi meget glade for og jeg vil da gerne benytte lejligheden til at takke både socialdemokratiet og sf for den støtte

afgørende idet den tvang regeringen

over tre måneder inden vi nåede frem til en aftale den femogtyvende januar

stramninger på friskoleområdet første fase var under fru ellen trane nørby

det blev så til både en forbudspakke og en frihedspakke

for dansk folkeparti er det et udtryk for rettidig omhu vi får yderligere redskaber til at fratage statstilskud

friskoler der modarbejder os stramningerne vil gøre det

eksempelvis en saudiarabisk rigmand at drive en friskole i danmark eller

hvis vi udelukkende havde forfulgt b to og tyve

udelukkende handlet om donationer

eu og eøs i og med at vi indgik i

forhandlinger med regeringen fik vi en lang række andre stramninger igennem det var blandt andet årsagen til at vi valgte den vej hvad indeholder det så

forbud mod anonyme donationer fremover må der ikke være anonyme donationer til friskoler og donationer skal skrives ind i skolens årsrapport og sendes til ministeriet som offentliggør dem på regnskabsportalen ved donationer på over tyvetusind

følger der et krav om at forklare

ministeren får en dispensationsret

og det skyldes blandt andet hensynet til den amerikanske stat der har givet tilskud til friskoler

friskoler der ikke modtager statstilskud bliver

forestiller man sig at en saudiarabisk rigmand har lyst til at drive en friskole

det vil stride imod reglerne

vished om at det kan gennemføres inden for eu retten hvilket også var vigtigt for regeringen derudover

vil de stramninger som vi tidligere indførte for friskolerne

for efterskoler frie fagskoler og private gymnasier men

vi har så også undersøgt hvor mange donationer der var og i to tusind og sytten var der donationer for i alt to og firs million

var et ønske fra friskolerne selv den var oprindelig noget større men vi fik den kogt ned til de tre

at friskoler kan oprette højst to afdelinger af en friskole i

det er især til gavn for friskoler på landet

kan man også som en friskole udføre administrative opgaver for andre friskoler mod betaling det er noget som efterskoler og frie fagskoler allerede gør i dag

klubtilbud for fjerde klasse og opefter det er alt sammen egentlig meget fine og små frihedsjusteringer så alt i alt

et glimrende lovforslag som vi selvfølgelig støtter i dansk folkeparti i

med at vi har indgået en aftale med regeringen om det til sidst vil jeg

også gerne takke ministeren for det samarbejde vi har haft på friskoleområdet som har betydet at der i dag er fire muslimske friskoler

et privat muslimsk gymnasium og

det er sjældent at man mener det samme som politiker

egentlig bare takke for det glimrende samarbejde vi har vi har haft

alle mulige mærkelige fonde som så i virkeligheden fører tilbage til udemokratiske

regering ville man ikke røre en finger man forsvarede dem især så inden for det sidste halvandet års tid

og vil nu gøre noget og det er dejligt de støtter

man har så selv forsøgt sig med nogle forslag som

at forbyde muslimske friskoler og så kommer man nu og kritiserer de her markante

lidt underligt man hænger sig fast i at

nu er en grænse på tyvetusind kroner altså med de andre stramninger bliver det jo stort set umuligt fordi friskolen

hvorfor og hvorfra den har fået de her donationer og hvis den ikke kan det

afvise dem det vil sige at kommer der en tyrkisk fond og vil give

fået pengene donationen er ikke længere anonym

at snyde sig til at give friskoler de

slippe for det her ved at sætte en beløbsgrænse på nul kroner for ikkevestlige lande

hvorfor er det så vigtigt for dansk folkeparti at nogle fonde eller et eller andet i mellemøsten skal

stramninger ind og sådan er det jo når man forhandler med partier i folketinget der skal et flertal til

beslutningsforslaget alene

det i praksis i praksis gør det langt sværere at

fra tyrkiet fra saudiarabien og andre lande vi

det her lovforslag som vi er i gang med at behandle nu her

aftalen om bedre rammer for

styrket tilsyn med de frie skoler

mulighed for at oprette nogle skoletilbud

er det måske især i landdistrikterne

behov altså hvis man på en eller anden måde ad den vej kan være med til at sikre at der også

skoletilbud i en mindre landsby så får man

med lovforslaget her en mulighed for at oprette en afdeling vel at mærke

i den samme kommune eller i nabokommunen ud over det

mulighed for at de frie skoler fremover kan oprette klubtilbud

som det også er blevet sagt af tidligere ordførere

at skabe et forbud mod anonyme donationer

en øget sikkerhed og også en

og der må jeg sige at det er noget af det som som jeg synes

jeg synes vi er nået

vi er nået i mål med det her lovforslag

hilse fra de konservative og sige at de

op om lovforslaget ligesom vi gør fra venstres

og ændre rammerne for private donationer til de frie skoler

lang række andre diskussioner vi har haft om

forslag til lovændringer og beslutningsforslag jeg vil sige at som det ligger her

det foreliggende forslag om at indskrive frihed og folkestyre kravet i loven om efterskoler og frie fagskoler

private gymnasiale uddannelser vi synes det er fint at man udvider whistleblowerordningen

til den diskussion der allerede er godt i gang her i salen

tilhængere af at der er åbenhed og gennemsigtighed herre alex ahrendtsen refererede til beslutningsforslag b to og tyve i i sit indlæg

vi vi sagde dengang at vi støttede

skabte gennemsigtighed og vi sagde også dengang

den del har jeg det udmærket med jeg vil så ikke undlade med de taler der har været at sige at der er meget

overflødig retorik og mistænkeliggørelse af bestemte typer skoler det er bestemt ikke mit ærinde men jeg synes det er rigtig fornuftigt at vi har en åbenhed om

har vi ingen problemer med til gengæld

mulighed for etablering af afdelinger i friskoleloven og loven om

de bruger nogle formuleringer som de i øvrigt også har anvendt i forbindelse med andre lovbehandlinger hvor de advarer mod at man ruller regler i lovgivningen tilbage som blev indført foranlediget af

med tvindskolerne der som bekendt

omfattende skolevirksomhed

danmarks lærerforening frie skolers lærerforening skolelederforeningen

økonomiske interesser kan blive det drivende i udvidelsen af de private skoler på bekostning af de

der gerne skulle være grundlaget for hele den frie skoleverden

foreslåede ændring kan være et skridt på vejen til

betydelig udbygning af det private skoleområde og vi er bange for at det kan undergrave grundlaget for mange lokale folkeskoler

en sag vi har diskuteret ofte understrege meget tydeligt at vores modstand ikke bunder i en modstand mod forældrenes muligheder for at etablere værdibaserede skoler skoler der bygger på et særlig pædagogisk grundlag men vi er simpelt hen bange for at der med det her forslag åbnes op for en udvikling

spares væk på grund af kommunale nedskæringer skal friskoleverdenen

lokale skoletilbud jeg kan sagtens forstå de reaktioner der kan være i en forældrekreds når man lukker skolen tæt på men vi synes ikke

behov for nogle lovmekanismer der skubber i retning af at vi får oprettet langt flere frie skoler der ikke bunder i ønsket om værdibaserede skoler skoler der bygger på særlige pædagogiske principper men

det er en udvikling vi ikke er tilhængere af

vores vurdering at forslaget her vil få

at fravælge folkeskolen det er vores opfattelse at det vil føre til endnu flere

vi har brug for at styrke vores folkeskole og med det her forslag

vurderer vi at man desværre hvad enten det er bevidst eller ej kommer til at undergrave folkeskolens grundlag yderligere

også forældrenes sag og så synes jeg alligevel

årsagen til at enhedslisten ikke kan bakke op om

for at lave afdelinger og så siger ordføreren

passe på folkeskolerne vil det sige at

uden om at folkeskolen er fundamentet i vores uddannelsessystem og vi nærmer os i nogle kommuner en smertegrænse der er nogle kommuner hvor en tredjedel af grundskolen

drives i folkeskolen men drives i de private skoler og der mener jeg simpelt hen at vi har et politisk ansvar for at sikre at vi ikke laver lovgivning der driver grundskolen i en retning

med med spørgeren hvis det er det

at det skal være muligt at drive skole tæt på forældrene jeg mener at den forpligtelse skal vi pålægge kommunerne og vi har tidligere stillet forslag om

kunne stille krav om en folkeafstemning i et lokalt område hvis kommunen vil lukke folkeskolen

jeg kan oplyse om og det ved ordføreren sikkert også godt at rigtig mange af de frie skoler som

netop er opstået rundtomkring

landdistrikterne typisk er opstået fordi folkeskolen er lukket og mange forældre er gået sammen og har sagt vi

en skole i vores landsby

på vej i retning af at sige

er tale om her er jo situationer hvor forældrene faktisk ikke er i stand til at oprette en friskole

måtte være behov for afdelingskonstruktionen og der er vi simpelt hen bange for at konstruktionen i sig selv

vil vi se at der er begrænsninger på endnu og så vil vi begynde at se en koncerndannelse der er ingen grund til at sige tvind igen og igen men den type skolesystemer som vi ser i sverige hvor store private koncerner driver grundskolen er en stærkt uønskelig udvikling og det er den vi

en barriere for men jeg anerkender helt at der er nogle dilemmaer i forhold til at det er vigtigt

at man kan gå i en skole der er uafhængig af statsmagten har jo været et grundlæggende træk ved skolesynet i danmark siden vores nation blev født som demokrati i atten

ni og fyrre derfor skal vi værne om vores tradition for frie skoler det er en af de ting der gør os til dem vi er

når vores gode traditioner i den grad er værd at beskytte

er det jo så meget desto mere ærgerligt at der er personer organisationer og stater der ikke har den mindste respekt for grundloven eller vores demokrati i det hele taget og som adskillige gange er blevet taget i

udnytte vores liberale regler til at skabe skoler der direkte vender sig mod vores liberale demokrati og vores liberale samfundsorden derfor hilser vi det velkommen at

undervisningsministeriet siden to tusind og sytten har lukket adskillige friskoler der ikke levede op til lovens krav om at opdrage til et samfund med frihed og folkestyre og til kravet om at levere undervisning der står mål med den undervisning folkeskolen tilbyder men vi skal også videre og derfor førstebehandler vi i dag lovforslag nummer to hundrede og atten det forbyder anonyme donationer der skal fremover redegøres skriftligt for donationer på over tyvetusind kroner frie skoler skal fremover ikke kunne modtage donationer på over tyvetusind kroner fra offentlige myndigheder eller fysiske

juridiske personer fra lande uden for eu og eøs og for den samme kreds af

bygninger som bliver ejet af dem

kunne oprette flere afdelinger det

tvindlov så den del af det har vi ikke noget problem med

vi støtter et totalforbud mod anonyme donationer og det sagde jeg også sidst vi stod i salen og diskuterede det her

alle donationer der kommer til friskolerne

at man inddrager efterskolerne de frie fagskoler og privatgymnasierne i det her frihed og folkestyre krav det vi ikke støtter i det her lovforslag

lande uden for eu og eøs når

fordi vi synes at man som

gerne give sig selv at i det ligger der jo også fuld gennemsigtighed i

det så er der donerer så kunne man

i stedet indføre en regel der hedder at hvis det viser sig er nogle donationer som kommer fra organisationer eller juridiske personer eller enheder som modarbejder kan man sige

gerne at vi vender det på hovedet i stedet for som udgangspunkt at forbyde

fortsat lader det være tilladt men kunne fange de små enkelte rådne fisk i nettet som der engang imellem være når jeg siger det

de skriver i høringssvaret fra dansk friskoleforening

det virker som et stort indgreb i noget der faktisk er et ret lille problem så de små problemer skal selvfølgelig fanges men vi ser ikke nødvendigheden af den her regel det vil skabe en masse bureaukrati at skulle give nogle dispensationer når der er behov for

et udenlandsk land som ligger uden for eu faktisk kan donere nogle penge til en skole eller en bygning

kommer der en eller anden ny pædagogisk tradition fra usa som vil starte en skole i danmark

stilling til hvordan vi forholder os til det samlede lovforslag det kan vi nemlig ikke sige på nuværende

til en dansk friskole så længe der bare

skal sådan nogle beløb lave i den danske friskoleverden altså

en eller anden terrororganisation lad os sige det på

kroner fra en fuldstændig legitim organisation som er demokratisk og som vil en friskole i

om antallet af kroner og øre det handler mere om at vi sikrer at de donationer der er kommer fra legitime

juridiske enheder personer eller organisationer

i det her spil så er det vel bedre at sætte en eller en form for

i givet fald ville være for lidt for jeg gentager at hvis der kommer en donation fra en udenlandsk organisation som er fuldstændig legitim hvorfor skal den

ingen mening at man ikke kan få lov til det hvis man gennemfører et gennemsigtighedsprincip

eller for demokratiet så jeg ser ikke at problemet er så stort

der har været nogle ting i pressen men jeg tror også der har været forholdsvis få ting så spørgsmålet er hvor meget vi skal lovgive ud fra nogle enkeltstående episoder som vi ville kunne fange på andre måder

eu eller eøs skal have lov til at give et hvilket som helst beløb

fem million kroner det kunne også være en anden stat der gav ti million

støtte en række friskoler

det er alternativets synspunkt at det er helt i orden så længe det bare er åbent og gennemsigtigt altså at en stat uden for eu eller eøs støtter friskoler i danmark

et kriterie som hedder at man ikke kan modtage donationer fra stater organisationer

som tydeligt er antidemokratiske og selvfølgelig fra terrororganisationer

donere til danske friskoler men spørgsmålet er hvordan man vender

skal vi have et generelt forbud som man kan dispensere fra hvis det viser sig at være legitime mennesker eller organisationer eller skal vi ikke have et forbud men hvor man kan gå ind og fange de rådne fisk i nettet når de er der ved at have nogle kriterier der siger at hvis det viser sig at donationerne kommer fra en stat der ikke overholder menneskerettighederne for

os bare sige det så kan man ikke få lov til at donere

lever op til alle de kriterier og alle de kriterier bliver lagt ned i loven så ville undervisningsministeren og ministeriet kunne give lov til at man

en langt bedre måde at håndtere det på i stedet for den

aslan rasmussen men når der er enkelte sager og det her ikke er et kæmpestort problem er det voldsomt

skulle lave en lovgivning der forbyder på baggrund af enkelttilfælde

lovgivning hvor det er tilladt men hvor man kan fange de enkelttilfælde som der er når der er nogle og det har vi jo ikke haft mulighed for fordi der ikke har været nogen kriterier skrevet ned i forhold til hvad der har været tilladt og ikke tilladt

regeringen indgik med dansk folkeparti tilbage i januar i år og det er den aftale dette lovforslag udmønter de frie skoler udgør en meget vigtig del af den demokratiske kultur i danmark det er en fantastisk mulighed at forældre frit kan vælge den skole der passer bedst til deres barn knap en femtedel af landets grundskoleelever går i skole på en fri grundskole og mangfoldigheden blandt de frie grundskoler er et udtryk for at frihed og folkestyre er centrale værdier i det danske samfund forældrene ved bedst hvilken skole der er den rigtige til netop deres barn men det er vigtigt at vi sikrer at alle skoler lever op til tre overordnede krav

altså at undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

kravet om at frihed og folkestyre skal præge skolens virke uanset hvilke værdier og opfattelser skolen i øvrigt bygger på og for det tredje

skolerne overholde kravet om uafhængighed vi skal sikre den rette balance mellem på den ene side

give frihed til skolerne og på den anden side at sørge for at tilsynet har de rette redskaber til at sikre at enkelte skoler ikke misbruger friheden til at undergrave demokratiske værdier det har vi tidligere gennemført for de frie grundskoler og nu gør vi det også for efterskoler frie fagskoler og private gymnasier dette lovforslag giver de frie grundskoler og private gymnasier nogle flere frihedsgrader det løsner blandt andet nogle bindinger så frie grundskoler og private gymnasier får mulighed for at etablere afdelinger

nogle områder hvor det er nødvendigt de frie skoler skal være uafhængige af eksterne interesser

får bedre indsigt i hvem der donerer penge til skolerne med dette lovforslag sætter vi en prop i hullet så udenlandske donorer der ønsker at påvirke frie skoler i en udemokratisk retning ikke får held med deres forehavende der kommer et generelt forbud mod anonyme donationer til de frie skoler og

donationer fra lande uden for eu og eøs kan kun gives hvis man får dispensation fra undervisningsministeriet med frihed følger ansvar og de frie skoler har præcis som folkeskoler et ansvar for at uddanne deres elever til at blive demokratiske medborgere der er rustet til at komme videre i det danske samfund med uddannelse job og livet i øvrigt

fortsætte og det har socialdemokratiets varmeste støtte der er noget i dansk integrationspolitik som ikke fungerer og så er der andre tiltag der fungerer ganske udmærket integrationsgrunduddannelsen fungerer bedre og bedre og her er absolut noget at bygge videre på flygtninge og familiesammenførte på

to årig t forløb hvor de arbejder i atten måneder og uddanner sig i seks måneder det hele sker som en fuldstændig regulær ansættelse men på elevløn dermed undgår vi så mange af de støttede tilbud som virksomhedspraktik og nyttejob der ikke giver folk ordentlige rettigheder på arbejdsmarkedet vi sikrer en løn der faktisk er aftalt i overenskomster men som altså ligger på niveau med elever og lærlinge og vi sørger for at der faktisk er egentlige rettigheder til uddannelse for eksempel på amu som en del af forløbet alt i alt mener jeg faktisk

har alle ingredienser til at blive en endnu større succes

vi særligt udfordringer med at få flere kvinder til at deltage på integrationsgrunduddannelsen ligesom vi er interesserede i at få nedbragt frafaldet endelig mener vi at det bør overvejes at udvide hvem der har mulighed for at starte på

men alt det her bør diskuteres i tæt samarbejde med arbejdsgivernes organisationer og fagbevægelsen som er helt afgørende at have med hvis og når der skal foretages yderligere ændringer men med de ord kan

er nemlig et forsøg på at integrere folk der ikke har permanent opholdstilladelse i danmark og som ikke skal være her i landet

henvender sig nemlig til udlændinge med asylstatus i danmark det vil sige flygtninge og flygtninge skal jo hjem til deres land igen så snart det er muligt når man bruger en masse krudt på at

integrere flygtninge på

man i gang med at omdanne flygtninge til indvandrere og det er dansk folkeparti meget imod det er godt at hjælpe flygtninge men det er ikke godt at gøre flygtninge til indvandrere og lade dem blive i danmark for altid og det kan der opstå en risiko for bliver resultatet

virksomhederne er naturligvis interesseret i ordningen fordi det giver dem adgang til billig arbejdskraft men er det virkelig det vi skal bruge vores

det mener vi ikke i dansk folkeparti og

har man ret til arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af arbejdsløshed er det virkelig rimeligt på denne måde at sidestille flygtninge med danske borgere det synes vi ikke i dansk folkeparti derfor kan vi ikke støtte

i danmark derfor har det også været stor prioritering

få et arbejde og resultaterne viser at vores politik virker siden to tusind og femten er andelen af flygtninge og familiesammenførte i arbejde efter tre års ophold i danmark mere end fordoblet fra en og tyve procent til tre og fyrre procent det er et utrolig godt resultat siden indførelsen af

bakker vi også op om at forlænge igu ordningen som er med til at sætte rammerne for en vellykket integrationsproces og er blevet en vigtig trædesten ind på det danske arbejdsmarked for flygtninge hvis kvalifikationer endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked derudover forbedres iguen på et par områder så det fremover blandt andet vil være muligt at forlænge igu

længerevarende sygdom det er godt for os alle sammen når flere kommer i arbejde for når færre forsørges af det offentlige og flere forsørger sig selv får vi råd til at prioritere vores fælles velfærd

også motiverende for den enkelte som både får noget at stå op til om morgenen og nogle kompetencer med i bagagen den dag de skal vende hjem og være med til at genopbygge deres hjemlande

børnene som oplever at de kan spejle sig i at mor og far er en del af et arbejdende fællesskab på den baggrund

følgende set med vore briller muligheden for at man kan forlænge ordningens

været udsat for

det er sådan reglerne har fungeret men det er da godt at det bliver skrevet ind i loven

elevernes mulighed for at optjene dagpengeret det er jo så i sig selv heller ikke nogen forbedring

jeg vil godt anerkende det alligevel i betragtning af at det jo er dansk folkepartis hårdeste angreb på ordningen at flygtninge får mulighed for at optjene dagpengeret det er åbenbart ganske forfærdeligt men det er da rart at dansk folkeparti for en gangs skyld ikke får lov at svinge taktstokken over venstre og socialdemokratiet når det gælder muligheder for bedre integration helt grundlæggende

mener enhedslisten jo

vi ment hele tiden at det er en god idé med elevforløb for flygtninge som mangler nogle helt grundlæggende forudsætninger for at begå sig på det danske arbejdsmarked

men da loven blev fremlagt i sin tid vurderede vi og det mener vi sådan set stadig væk og har ikke fundet belæg for at skulle mene noget andet

trækker i den retning samlet set vi stemte imod

vi mener at den faktisk er et dårligt redskab til at sikre god integration på det danske arbejdsmarked det skyldes jo først og fremmest at elevlønnen i mange tilfælde er så lav at det direkte opfordrer til misbrug af flygtninge som billig arbejdskraft det understøttes af at der ikke er nogen særlige uddannelsesrettigheder til flygtninge ud over at man skal have uddannelse i tyve uger ud af et to årig

der sker ikke engang en kortlægning af flygtninges uddannelsesbehov og derfor heller ikke nogen sikring af at det faktisk bliver tilgodeset i uddannelsesforløbet der er ingen medbestemmelsesret til kollegaerne i forbindelse med flygtninges ansættelse

det rent faktisk sker på nogle fornuftige vilkår der gælder heller ikke de samme regler for ansættelse af flygtninge i forhold til sikring mod misbrug som ved andre ansættelser på særlige vilkår og man må vel nok kalde det her for en ansættelse på særlige vilkår

står flygtningen jo alene over for arbejdsgiveren i den situation hvor kontrakten skal indgås det sker helt uden om kommunen og fagforeningerne så alt i alt er det en rigtig discountordning som ikke giver

nogen garanti for en god integration i form af fast ansættelse på samme løn og ansættelsesvilkår som de danske kollegaer tværtimod lønvilkårene til misbrug

foreligger der jo egentlig ikke nogen dokumentation for og derfor er vi da også villige til at give det en chance mere med de

småforbedringer der bliver lagt op til her i den evaluering der blev foretaget i to tusind og atten mente aktørerne det vil sige virksomheder kommuner og uddannelsessteder at ordningen er gavnlig for integrationen det må man jo håbe men når man dykker lidt ned i de få resultater der er af hvordan den faktisk virker som man kan læse i den evaluering så bliver det jo faktisk modsagt det er jo kun ni procent af forløbene der ender med at flygtningen bliver ansat på den virksomhed

blevet gennemført så alene på det punkt er der jo rigelig plads til forbedringer derfor undrer det mig også at man ikke har lyttet til de nævnte aktører

det er jo altså virksomheder kommuner og uddannelsessteder

er enige om at anbefale at fjerne nogle af de barrierer de oplever der er for at

for eksempel er der overraskende nok en klar anbefaling af at lønniveauet bliver hævet

skal være et godt redskab til integration skal man fjerne nogle af de barrierer evalueringen viser helt klart at der er problemer idet der er en meget stor andel af forløbene som bliver afbrudt af eleven for mændenes vedkommende hele seks og tredive procent og det er vel et eller andet signal om at noget er galt og det er jo ikke nødvendigvis flygtningene det er galt med for de har jo gerne villet i og med at de har indgået kontrakten

af forskellige grunde som ikke er nærmere belyst

transportafstande og hvad der i øvrigt kan være af problemer det bør man jo kortlægge hvis man mener det alvorligt men som sagt er vi positive over for lovforslaget vi synes da også at fagbevægelsens hovedorganisation har nogle gode pointer i deres høringssvar som ikke er blevet tilgodeset i lovforslaget så det vil vi arbejde videre med

en forlængelse af iguen

utroværdigt hvis jeg stod

helt

er jo ikke en idé der er groet i vores have intentionen er jo god

være utrolig svært at komme ind på det danske arbejdsmarked fordi de mindstelønninger som er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter er høje og kommer man til danmark kan man ikke sproget og har man ikke en relevant uddannelse

det være svært at få nogen til at ansætte en til en mindsteløn på en hundrede og femten

jo det

en tid til at

en vis succes med ordningen men vi synes at det var noget mere simpelt der skulle til at det var en aftale mellem arbejdsmarkedets parter om en indslusningsløn til flygtninge der kom hertil det tror vi ville være meget mere enkelt og meget mere effektfuldt men det har ikke kunnet lade sig gøre og så er det her så det næstbedste men vi støtter som sagt

for at man ikke har valgt at give den et nyet navn som for eksempel hjemsendelses og selvforsørgelsesgrunduddannelse

hvis man nu havde fulgt eksemplet fra finansloven

jo enige om at iguen er en succes og derfor er vi også kun glade for at være med til at støtte en fortsættelse af den men det kunne stadig væk være interessant at kigge på hvad det frafald der så er skyldes for noget af det som jeg har talt med dansk arbejdsgiverforening om har sådan set været

er nogle der simpelt hen ikke består prøven og det er jo egentlig ikke fordi det nødvendigvis er noget som er så usædvanligt at der er nogen der ikke består en prøve efter et vist antal gange

noget af frafaldet er måske egentlig forklarligt nok

jeg støtter helt klart også en idé der kunne være at lad os prøve at få lavet en kortlægning af hvad det egentlig er der er årsagerne til

men det er en indskudt bemærkning helt overordnet støtter vi lovforslaget

som jo ikke har givet anledning til nogen særlig stor debat her i folketingssalen i dag og det er jeg

er især glad for at kunne konstatere at der jo er en meget bred opbakning til lovforslaget og dermed

ordningen blev jo oprindelig til på baggrund af et fælles forslag fra dansk arbejdsgiverforening og

regeringen og arbejdsmarkedets parter så valgte at tiltræde med trepartsaftalen om bedre integration på arbejdsmarkedet tilbage i to tusind og seksten for uanset om man man kun er i danmark midlertidigt som flygtning eller man kommer hertil

så er det kun ret og rimeligt at man så hurtigt som overhovedet muligt bliver selvforsørgende og kommer til at bidrage til det danske samfund samtidig er det helt afgørende for den enkeltes integration i det danske samfund at man kommer ud på en arbejdsplads møder danskere lærer det danske sprog danske normer og danske værdier og her spiller igu ordningen uomtvisteligt en vigtig rolle ved netop at udgøre en trædesten ind på det danske arbejdsmarked for en række flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som jo

tilstrækkelige kvalifikationer til at få et job på ordinære vilkår i regeringens øjne er

har vi nu rundet to tusind registrerede igu forløb og tendensen er i øjeblikket at der bliver indgået cirka tres nye aftaler per måned den gode udvikling skal selvfølgelig fortsætte for det er nu engang bedre både for den enkelte men selvfølgelig også for samfundet at man som flygtning kommer til at bidrage via et arbejde derfor indgik regeringen i slutningen af februar i år en ny trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter og kommunernes landsforening om netop en forlængelse af igu ordningen som udmøntes ved det her lovforslag så tilbage er der kun at sige at jeg

for den brede tilslutning her i folketingssalen

den fjerde april to tusind og nitten klokken ti jeg henviser til den dagsorden der fremgår